afgivet

at der har været foretaget betalinger i dag kan man se af jyllands posten at der til sovjetunionens kommunistiske parti i blev sendt en ansøgning fra dkp

at hans jørgen bonnichsen offentligt har fremsat den udtalelse

udgør den situation en større sikkerhedsrisiko end det

det vi oven i købet har kunnet konstatere er at offentligheden er blevet nægtet arkivadgang til arbejderbevægelsens arkiver det der er interessant i denne sammenhæng er at få at vide hvad har statsministeren foretaget sig i disse sammenhænge og ikke mindst hvilke overvejelser gør statsministeren sig i denne

samlede kræfter bag et spørgsmål til mig om hvad jeg ved om hvad en af mine ministre måtte have vidst for tyve år siden hvor han var formand for et parti som jeg intet har haft med at gøre jeg ved simpelt hen ikke hvordan spørgerne og det vil sige den samlede opposition forestiller sig at jeg skal svare på det spørgsmål på en meningsfuld måde

naturligvis stor respekt for folketinget og derfor vil jeg forsøge at svare så meningsfuldt som det overhovedet er muligt

til erhvervs og vækstministerens kendskab til de omhandlede forhold

ligesom han har udtalt at han ikke har autoriseret

klart budskab til oppositionen er

tide at vi gør noget andet end at begrave os i personsager herunder sager der ligger mange år tilbage i tiden det er min opfordring til oppositionen

udfordringer som danmark står over for vi skal skabe balance i økonomien vi skal skabe ny vækst og nye arbejdspladser vi skal reformere så vi får råd til vores velfærd og vi skal gennemføre en grøn omstilling af vores samfund

gerne vil have et job fordi de har mistet et jeg tror de forventer af os folketingspolitikere at vi koncentrerer os om vækst beskæftigelse og fremdrift for danmark frem for så mange andre ting

fortjener en meningsfuld drøftelse det synes jeg at vi skylder demokratiet og det synes jeg at vi skylder danskerne

forholdt sig til en del af de spørgsmål og sandheden er at i de spørgsmål er hver salig i sin egen tro der er vidt forskellige holdninger i dette folketing men at bagatellisere det som statsministeren gør synes jeg ikke man kan statsministeren siger at hun ikke ved hvad hun skal svare

for sagen er meget enkelt den

der statsministeren en særlig tilsynsforpligtelse med sine ministre det fulgte af rigsretssagen mod alberti hvor den tidligere statsminister

c christensen fik en kraftig påtale af rigsretten fordi han ikke havde holdt nøje opsyn med sine ministre og ikke havde undersøgt om der var noget om sagen

jeg forundres derfor jeg forundres derfor over at statsministeren har set passivt til at de her efter min bedste opfattelse dokumenterede udsagn

mennesker i det russiske udenrigsministerium højtstående udenlandske efterretningseksperter højtstående eksperter i det danske universitetsmiljø lægger navn til at det regeringens erhvervsminister siger ikke kan være rigtigt

det er et brud på ministeransvarlighedsloven jeg synes egentlig ikke det er så interessant men jeg synes det er interessant at statsministeren har valgt intet at foretage sig i forhold til den retlige forpligtelse der er

til spørgsmålet om

og der kan man se at regeringen vil

sig på at besvare spørgsmål fra folketinget fyldestgørende man kan se at regeringen vil fremme åbenhed og parlamentarisk kontrol med regeringen

ikke få noget svar vi kan ikke få et svar

en fremtrædende dansk efterretningsekspert som hans jørgen bonnichsen siger

den afpresningsrisiko der er i forhold til

større end den er i forhold til herre henrik sass larsen vi kan ikke få svar på hvad der har ligget i den sikkerhedsgodkendelse som statsministeren har foretaget hverken i forhold til den manglende sikkerhedsgodkendelse herre henrik sass larsen har været udsat for eller den sikkerhedsgodkendelse som statsministeren har givet

at hvis det er sandt

det i alles interesse at få det afklaret hvis det er usandt foreligger der en afpresningsrisiko fra et fremmed land som ingen i danmark

regering med en minister

sige andet

den

er

ikke

gjorde dengang og det forstår jeg godt vi kan alle blive klogere jeg er glad for at herre brian mikkelsen

pris på at vores nuværende erhvervs og vækstminister er blevet klogere ja han var formand for dkp det er vist ingen hemmelighed ja dkp modtog støtte fra sovjetunionen det er heller ingen hemmelighed det er præcis ligesom apartheidstyrets støtte til konservativ ungdom beskrevet vel i pet kommissionens rapport og erhvervs og vækstministeren har derudover nægtet at have modtaget kontante beløb fra sovjet men han har ikke nægtet at dkp modtog støtte

leveret et større forfatterskab om

fortid og også skiftet parti det vigtigste er for mig personligt og politisk at erhvervs og vækstministeren flere gange helt klart

de holdninger dkp stod for

er folketingssalen her i dag omdannet til en slags underafdeling af center for koldkrigsforskning det skyldes angiveligt at en fem og firs år gammel kgb oberst mener at han måske engang for tyve år siden har givet kontanter til den daværende dkp formand men han kan ikke erindre ham

så ud dengang og straks indkaldes

forespørgsel men til en hasteforespørgsel af den samlede opposition

der er rigtig meget der haster i danmark netop nu det haster at få løst de økonomiske problemer det haster at finde en vej ud af krisen og det haster at få betalt den kolossale regning som den nuværende opposition efterlod i regeringskontorerne det virker bare som om det haster mere for den nuværende opposition at få fokus væk fra den reelle politik og i stedet fokusere på den her slags personsager baseret på løse påstande for sagen er jo ret enkel erhvervs og vækstministerens fortid som dkp formand er kendt den sovjetiske støtte til dkp er kendt og den er beskrevet af den pet kommission som vi i folketinget selv har nedsat og ministeren har offentligt lagt afstand til dkp og det som dkp stod for på den baggrund har den danske befolkning fem gange valgt ham til folketinget som det

mener jeg at det

lad os nu fokusere på de reelle udfordringer der er i danmark i dag vi har heldigvis masser af gode historikere uden for det her hus som kan dykke ned og forske i danmarks

fuld tillid til

hvor

ikke til

sige

om sin fortid er fyldestgørende og sande for har vi ikke fuld tillid til de ministre der skal tjene os hvordan kan vi så forlange at omverdenen skal have tillid til de ministre

det er det centrale punkt pengene tror vi på eller tror vi ikke på at det er korrekt som ministeren har forsikret at han ikke i sin tid modtog eller lod modtage sorte penge fra en fremmed fjendtlig magt tror vi på eller tror vi ikke på at han som leder af dkp

syv og firs til en og halvfems var uvidende om at moskvaguldet rullede ind

i dronningens tværgade jeg er journalist og derfor af natur skeptisk anlagt og jeg må indrømme at hos mig nager tvivlen denne nagende tvivl er gennem årene blevet yderligere næret af en række artikler om sagen og vi taler ikke om løsagtige artikler fra sladderblade vi taler om artikler i danmarks mest estimerede dagblad jyllands posten grundige og seriøst gennemarbejdede artikler skrevet af dygtige og sobre journalister vi ved fra pet kommissionens beretning om den kolde krig

ni og firs modtog mere end halvtreds million kroner i kontant støtte og det er bekræftet af ministerens forgængere

senest er det kommet frem at dkp ligefrem ansøgte om sorte penge med den viden i baghovedet må vi

virker det sandsynligt at den sidste dkp formand hverken modtog penge eller vidste at pengene blev givet for de ulovlige penge blev givet mens erhvervsministeren var formand det ved vi virker det logisk virker det

sandsynligt tvivlen nager statsministeren kan fjerne denne nagende tvivl hvis hun vil hun kan sørge for at danmarks omdømme ikke svækkes af tvivlen

erhvervsministerens troværdighed når han skal rejse rundt statsministeren kan nedsætte en undersøgelseskommission

som jo altså bliver ved med at spøge og dermed alvorligt svækker tilliden til hendes regering en kommission hvor såvel erhvervsministeren som folk omkring dkp vil kunne afhøres under vidneansvar og hvor danmark officielt kunne bede sine gode venner i moskva om at åbne for det relevante materiale i sagen der befinder sig der det ville være det rigtige i sagen det er mit håb at statsministeren af egen tilskyndelse lader dette skridt foretage hvis det sker behøver vi ikke at stå her igen

ville være et stærkt signal til omverdenen om at danmark også efter at regeringen thorning schmidt er kommet til er et land der spiller med åbne kort også om sin fortid og som man derfor trygt

rædselsregime man har støttet

erhvervs og vækstministeren

jeg er selv helt nyt medlem af folketinget men jeg husker disse debatter som et tilbagevendende tema for den nuværende opposition ved hvert eneste valg og i valgkampene

forarget over at vælgerne har

måske ved næste valg igen

folketinget diskutere et program for resocialisering af tidligere ministre det tror jeg faktisk

er altså meget meget tyndt det må jeg sige det er meget meget tyndt

tusind eller i to tusind og et i

to tusind og et jeg se den beskriver alle de her ting ganske ganske nøje

intet som helst nyt i alle de oplysninger der kommer frem i dagspressen i øjeblikket dkp fik penge fra sovjet ja det gjorde de de fik millioner af kroner det var vi nogle der også godt

at de blev finansieret østfra i stedet for det var

angribeligt ja bestemt det er meget angribeligt

det var et problem

intet som helst

terpo tryk

så er det

stor nyhed at den tidligere kgb chef

at der blev kvitteret for det at han personligt afleverede pengene til dkps formand han kan ikke huske om det var

der er fejlagtige oplysninger

til hvad han selv siger og hvad andre har sagt om hvordan der blev kvitteret fra

tvivl om at han er og derfor er det også karakteristisk at selveste bent jensen siger at han

troværdigt vidne i den her sammenhæng det er det eneste

pisket den her sag op

de borgerlige partier er så optaget af det her kunne man jo tidligere have bedt

at man i sin udenrigspolitik i forhold til rusland fokuserer på at få fremskaffet et eller andet dokument som nogle påstår ligger i arkivet

der er da mange andre ting vi skal snakke med russerne om

da også useriøst at ville bede den nuværende regering om

på det projekt så alt i alt

resocialisering lad os

komme frem til noget der er vigtigt arbejdsløshed økonomi det som danskerne er optaget af og så lad os dog glemme det her pinlige intermezzo

herre

det

hvis den

jensen kendt historiker for mange ting

og holde hånden over tidligere kommunistiske ledere mistænker jeg

sagen er tynd udokumenteret

der er noget belæg for jeg synes hele debatten om hvad der

at folketingssalen er det bedste sted at føre den debat men selvfølgelig kan man da på baggrund af pet kommissionens rapport

danske efterretningstjenestes tætte samarbejde med cia og

palæstinensere og for mennesker der levede

derfor vil jeg gerne opfordre regeringen til i modsætning til den tidligere regering at arbejde for at der bliver større åbenhed i arkiverne

og den bedste mulighed for at få det til at slå igennem internationalt er jo at man selv går i spidsen det vil være min opfordring skulle det så i den proces også føre til at der kommer større åbenhed i rusland og jeg vil sige at der er brug for større åbenhed i rusland på mange områder ikke kun i arkiverne ville det da være rigtig dejligt og spændende og jeg er sikker på at morten thing som tidligere nævnt her i dag selv om

set har skrevet mere i sin bog om dkps forbindelse til moskva end jyllands posten har været

være interesseret i det så jeg er sikker på at der vil være seriøse forskere der vil gå ned i det formentlig også bent jensen

kunne uddrage nogle konkrete konklusioner nogle konkrete handlinger af det vi diskuterer i de her sager der ville det jo være fuldstændig oplagt hvis et enigt folketing opfordrede regeringen til at gøre en større indsats for at skabe åbenhed i arkiverne

skabte større muligheder for en

det der er hovedpointen alle dem der hele tiden taler om åbenhed glemmer at gennemføre det når de selv har regeringsmagten

jeg vil bare til allersidst sige at

at det er bedre at have en minister i en regering oven i købet i den samme position som har modtaget rejser middage gaver af sydafrika altså helt til sig selv personligt for egen vindings skyld end at have en minister der har været formand for

også

og enhver ved at de danske kommunister modtog penge fra de kommunistiske kammerater i øst

en og firs blev medlem af dkps centralkomite var helt almindelig kendt at millioner af sovjetborgere havde været deporteret til arbejdslejre blandt andet på baggrund af deres almindelige politiske aktivitet mange med døden til følge det vil enhver der har fulgt med i samfundsdebatten eller bare læst alexander

gulag øhavet vide

i nitten syv og firs da han blev formand for dkp udmærket vidste at de østeuropæiske regimer enten ved egen kraft eller ved sovjetunionens mellemkomst

om demokratisering og almindelige borgerlige rettigheder regimets forbrydelser trækker historiske tråde langt tilbage men også i vores tid fortsatte forbrydelserne lad mig henlede opmærksomheden på opstanden i ungarn i nitten seks og halvtreds der brutalt blev nedkæmpet og på det forhold

at give kommunismen et såkaldt menneskeligt ansigt i forbindelse med fløjsrevolutionen i tjekkoslovakiet vi ved også at

og alle andre vidste at der i nitten

og at det kommunistiske regime med halvfjerdstusind soldater tredivetusind funktionærer fra militsen sytten halvtreds tanks

hundrede pansrede køretøjer ni tusind lastbiler og andre vogne samt flere eskadrer af helikoptere og transportfly forsøgte at

vi ved også at det da

ni og firs i østberlin hyldede ddr

at den østtyske stat rådede over et af verdens største netværk af stikkere og overvågningsagenter

blev kaldt for republikflucht blev straffet med

fem års barskt fængselsophold hvis man da var så heldig at overleve de østtyske grænsevagters rifler

kommunismens forbrydelser det vidste vælgerne

hinanden følgende valg partilederne i det radikale venstre i socialdemokratiet og i sf

da den nye regering blev dannet og alligevel er herre ole sohn nu blevet danmarks erhvervs og vækstminister det kan man undre sig såre over og man kan tilmed være forarget men vælgerne og landets regeringstop har truffet deres valg med åbne øjne og inden for gældende lovgivning

selv om ingen kan være større kritikere af den nuværende regering og ikke mindst herre ole sohn på posten som erhvervs og vækstminister end vi er i vores parti

undersøgelseskommissioner som jeg nu mærker der lægges op til

øje med hvilke ulykker den nye regering og ikke mindst den nye erhvervs og vækstminister kan finde på at forårsage i tiden frem mod et nyt valg og det er sådan

en mand med lukkede ører øjne og mund jo munden åbnede han en enkelt gang og det var for at kysse honecker manden var ole sohn han kunne læse han kunne rejse

kunne hverken høre eller se han var formand for dkp og blev på posten til det sidste han var en af sovjetunionen

kommunismens sidste og mest trofaste venner han blev klogere han blev medlem af sf endda formand for

skrev gode bøger om kommunismen og dens forbrydelser han sidder nu i en regering der holdes oppe af enhedslisten hvor andre gamle

har fundet husly herfra vil han granske danmarks engagement i afghanistan irak og samarbejdet med usa men han vil ikke have gransket sig selv men dkp land og folk og ham selv blev holdt oppe af moskva herfra flød pengene på forskellig vis til dkp og engang blev der ligefrem fundet mange kontanter i en skunk hos en ledende

kaldet laksko wagner men hvad gemmer erhvervs og

vidste han intet om de kontanter og

sorte penge der flød ind var han blot en af moskvas såkaldte nyttige idioter og hvor hvor ledte han de penge hen partiet fik fra moskva hvad var det for en virksomhed han stod for og hvis ærinde jo var at trække danmark ud af nato og ind i den sovjetiske indflydelsessfære endda i en tid hvor alle ordentlige mennesker med livet som indsats forsøgte at komme ud af denne sfære det har statsministeren naturligvis sørget for at få besked om og det er denne besked vi i dag har bedt statsministeren give videre til folketinget

holde øje med regeringen og statsministeren har skuffet mig meget ved sit meget meget dårlige svar som nærmest var

tyve

set ikke rigtig det giver mening ud over det som det også er blevet belyst i debatten her i dag

er det her en sag som har været belyst historisk på mange forskellige måder

de arkiver som kunne belyse det yderligere og i den situation

opfatter at der er kommet noget nyt frem og det eneste jeg kan sige i dag

er selvfølgelig at jeg har fuld tillid til at erhvervs og vækstministeren kan bestride sit ministerembede og at han vil yde en stor og værdifuld indsats for regeringen

som jeg

ole

bestræbe sig på at gøre det

vi så konstatere at efter relativt

det her tilfælde statsministeren der giver ukorrekte oplysninger i folketinget jeg vil spørge statsministeren når det nu er situationen for

for folketinget i stedet for at meddele i danmarks radio at man beklager

man kunne godt tolke det i den retning i stedet for at meddele det i danmarks radio var det rigtigste ikke at man i samme øjeblik man blev opmærksom på det hvis det altså var ubevidst kontaktede folketinget og

holdning på det tidspunkt og jeg synes på en

i forhold til tidsangivelsen så gjorde jeg opmærksom

jeg også haft lejlighed til at sige det her i folketinget og det er jo kun godt

som

som et

det

øer

divergerende opfattelser af lovligheden af den israelske sømilitære blokade

rejser en række alvorlige problemstillinger i forhold til civilbefolkningen i gaza israel har ret til at forsvare sin befolkning og tage skridt der er nødvendige for at forhindre indsmugling af våben og affyring af raketter mod israelske byer

og det må aldrig ske ved kollektiv afstraffelse af civilbefolkningen i gaza

såvel den sømilitære blokade som for israels kontrol med grænsen til

uanset hvad folkeretseksperter måtte mene

dække over den virkelige katastrofe gaza er et afspærret undertiden næsten hermetisk lukket område hvor en række almindelige rettigheder ikke bliver tilgodeset

kontrollerer næsten al ind og udrejse i området og hamas

er at der også med sikkerhed i fremtiden vil opstå situationer hvor danske soldater for eksempel inden for rammen af en multilateral fn styrke vil skulle foretage tilbageholdelser og derfor vil have et behov

afklaret et grundlag derfor tror jeg at alle vil være enige at der fortsat er et reelt behov for at landene sammen drøfter hvordan man bedst kan løse de praktiske og juridiske udfordringer på det her område jeg mener at københavnerprocessen kan udgøre en fornuftig ramme for fortsatte drøftelser af disse spørgsmål landene imellem men jeg finder grund til at understrege to ting der for mig er helt

indføres et lavere beskyttelsesniveau end det der i forvejen følger af danmarks internationale

være mere åbenhed omkring københavnerprocessen end

såkaldte kickstartpakke og mener at kunne afholde otte hundrede million kroner til anlæg af en betalingsring i to tusind og tretten er finansministeren så ikke nervøs for at man fremmer den

forsøger at påvirke det her projekt

det betyder rigtig meget for rigtig mange danskere der bor

omkring hovedstaden hvordan det her bliver bliver tilrettelagt

masse mennesker ikke får mulighed for at påvirke

man laver først det grundlag borgerne kan søge indflydelse på baggrund af efter at man beder folketinget om at lave lovbehandling

her initiativ fordi vi har kunnet se at det har haft en kolossalt positiv virkning ude i de kommuner hvor man kunne anvende de her midler altså man har kunnet forskønne landsbyer

i virkeligheden skaber mismod og hvordan det forhindrer bosætning i den landsby

det at man kan få ryddet op i de her ting ofte for særlig mange penge har en kolossalt positiv positiv effekt også for bosætning i yderområderne og vi har et problem i danmark med

vi har affolkning af landsbyerne og jeg troede vi havde en fælles interesse i

gerne spørge finansministeren om han ikke ved nærmere overvejelse

sadle om og så fortsætte de her initiativer på det samme høje niveau som vi sikrede i de sidste to år

totusinde

to tusind

i danmark der har været en række skridt regeringen har taget der i virkeligheden giver det billede og det synes jeg

i hvert fald bruge min indflydelse på at søge at trække regeringen i den modsatte retning så den bliver det den påstod

vil gøre

forcere

at

her

gennemarbejdet

på

usikkerhed

penge i statskassen ved

hvis der betales kontant og fakturabeløbet overstiger titusind kroner køberen kan helt frigøre sig fra hæftelsen ved at

men køberen risikerer at hæfte for skat og moms

medtaget denne ydelse i sit regnskab det smarte ved denne model er at køber fuldstændig slipper for sit hæftelsesansvar hvis blot betalingen er foregået digitalt ved digital betaling efterlades der et spor som skat kan bruge i en skattesag når det skal bevises at betalingen har fundet sted rigtig mange vil slet ikke have problemer med at håndtere en elektronisk betaling det er daglig kost så at sige for mange af os men jeg er helt klar over at der er nogle som af forskellige årsager

slet ikke har en konto eller et pengeinstitut og hvor der kan være behov for at kunne betale en regning kontant det vil der blive taget højde for for alle skal have mulighed for at betale deres regninger til tiden

helt at

og

at betale kravet hvis det

en

nemlig

er muhammad aslam han siger et

han det gode arbejde for integrationen som socialdemokraterne står for så mit spørgsmål er igen mener ministeren virkelig at han ikke kan gøre mere og mener ministeren ikke at socialdemokrater ofte er lidt naive over for tvetunget

er ikke demokratisk derfor vil jeg

måske skulle være lidt mere pågående

har

jeg har det sådan at

økonomiske incitamenter til at bringe folk fra

synes jeg det er vigtigt at der er et økonomisk incitament for at man både kommer ud af dagpengesystemet

for mig at understrege at det er en meget mangfoldig gruppe af mennesker der er arbejdsmarkedsparate unge som jeg utrolig gerne vil have i ordinær uddannelse for jeg tror at ordinær uddannelse er vejen til at sikre varig selvforsørgelse og en høj erhvervsfrekvens men vi har også grupper af

og hvis man er et menneske der er alvorligt sygt som måske har et misbrug

og store gældsproblemer altså har komplekse sammensatte sociale problemer ud over sin manglende

så tror jeg at økonomiske sanktioner er et

på

indtryk på ministeren at vil koste trettentusind arbejdspladser netop i en tid hvor regeringen selv vil skabe vækst og arbejdspladser

vækst og arbejdspladser

at

med

at fødevareministeren jo også selv på delegeretmødet her i sidste uge sagde at man ville kæmpe landbrugets sag

er der jo en god chance for at gøre det så vil fødevareministeren tage op over for miljøministeren at det her bør vi have rettet til så vi ikke risikerer at en fjerdedel af landbrugsarealet forsumper det kan vi jo ikke være tjent med

men chancen er der man kan nå det endnu og der ligger dokumentation for

tager to år at rette det her til det kan gøres i løbet af et par dage ifølge den dokumentation jeg ligger inde med nu og har fået forelagt

vi så at sige kunne lave det her brede samarbejde som også bliver efterlyst så jeg hjælper gerne fødevareministeren

at lægge det her på bordet så vi kan få det rettet inden jul

vand og naturplanerne

danmark stadig væk skal være et landbrugsland og så spejder man jo efter hvilke nye initiativer der skal

for at udvikle det give flere forretningsmuligheder større eksport de er der jo ikke derfor er det også når man så kigger på

står på den anden side at det spøger lidt med noget grundskyld som er sparket halvt til hjørne i en skattekommission nogle reduktioner

vandplaner og en række forskellige andre ting der står direkte i regeringsgrundlaget at man vil stille krav om nye skatter regler og byrder

de her kalkuler til at hænge sammen så jeg savner sammenhæng mellem overskriften danmark som landbrugsland stadig væk i udvikling og så det man sætter bag ved det hvor er det nye vil

er et landbrug i de kommende generationer det er vi meget stærkt optaget af i regeringen vi er stærkt optaget af både at give landbruget nogle muligheder på kort sigt og på langt sigt men det er ikke at hjælpe landbruget at sige at de

simpelt hen er meget svært for danskerne at acceptere at der er giftrester i deres drikkevand det er vi simpelt hen nødt til at gøre noget ved

de omstillinger der skal til så det rigtigt som fødevareministeren selv sagde at det er nogle omlægninger

ikke i det her spørgsmål har taget

op at der skulle sprøjtes mere eller noget som helst

jo i venstre fuldstændig enige i at vi skal have en intelligent omlægning af pesticidafgiften som fjerner de dårlige midler

incitamentsskabende med nogle afgifter men de nye midler skal jo være til rådighed for

får vi bare fødevarerne ind ad bagdøren

har de bedste fødevarer i danmark skal vi selvfølgelig passe godt på dem så jeg mangler ligesom

for en ung landmand at etablere sig

med dem om de ændringer de gerne lave men da vilkårene der lå til grund for tilsagnet til det nye universitetshospital i odense der blev givet af vk regeringen i juni to tusind og elleve ikke længere vil blive opfyldt ved en sådan ny beslutning

vil der skulle træffes beslutninger om konsekvenserne for det tidligere tilsagn til et nyt universitetshospital en ny løsning vil også indebære at regionen vil skulle indhente faglig rådgivning fra sundhedsstyrelsen så det vil vi også skulle have en drøftelse af jeg kan oplyse at jeg har

han har

at det lykkes regionen at indgå en aftale

hundrede

sige

som har forsøgt selvmord vil dog ofte have behov for akut behandling på en somatisk skadestue har patienten for eksempel taget piller

det afgørende være at der efter den akutte somatiske behandling sker en vurdering af personens psykiske tilstand med henblik på at tilrettelægge den opfølgende indsats sundhedsstyrelsen har allerede i to tusind og syv udarbejdet et fagligt rådgivningsmateriale til de somatiske akutmodtagelser specifikt i forhold til vurdering og visitation af selvmordstruede

række konkrete anbefalinger til hvordan de somatiske skadestuer i samarbejde med behandlingspsykiatrien skal sikre at der følges

på den selvmordstruedes psykiske problemstillinger det afgørende er altså at uanset hvor den selvmordstruede køres hen til akut behandling lader man ikke borgeren gå

er taget hånd om de behov for udredning og behandlingsmæssig opfølgning der er og det er uanset om indgangen er den somatiske

har

der

stillet

regeringen

der er mange andre muligheder det kunne jo være fantastisk hvis vi kunne udvikle en dansk model uden tvang eller noget som helst men en model som alle kunne bakke op om

og andre organisationer og de er fuldstændig på linje med

det arbejde påbegyndes allerede i den her måned

glæder mig rigtig rigtig meget